DK jeg skal gøre opmærksom på at efter at dagsordenen er offentliggjort er spørgsmål nummer s to hundrede og otte og tres til økonomi og indenrigsministeren rykket op som spørgsmål nummer en i dagens spørgsmålsrækkefølge

at der skal være statslige arbejdspladser i hele landet og derfor har regeringen besluttet at sekretariatet der betjener vismændene skal flytte til horsens det miljøøkonomiske råds opgave er ifølge loven at belyse samspillet mellem økonomi og miljø ligesom rådet skal belyse effektiviteten i miljøindsatsen rådet blev oprettet i to tusind og syv i forbindelse med en revision af loven om de økonomiske råd rådet består af et formandskab kaldet vismændene og yderligere op til seksten medlemmer der repræsenterer arbejdsmarkedets parter erhvervsorganisationer miljøorganisationer samt regeringen derudover sidder der fire personer der er særlig kyndige i samspillet mellem økonomi og miljø

holde sig for øje at hverken sammensætningen eller rådets opgaver ændres fordi vi flytter sekretariatet fra københavn til horsens der vil altså stadig være den samme miljøekspertise til stede i rådet og formandskabet vil fortsat sætte rammerne for analyser og have ansvaret

at når man flytter jagtmuseet til djursland så vil der nok i en periode

formidlet lidt mindre om den historiske jagtudvikling i danmark det kan vi leve med men når man udflytter det økonomiske råds miljøsekretariat til horsens

og alle rådets miljømedarbejdere ikke vil flytte de to hundrede og

så medfører det jo at næste miljørapport bliver kortere end normalt samt at vi har udsigt til at rådets arbejde også bliver forringet i to tusind og nitten og tyve

har været fremme i pressen og det synes vi er et væsentligt problem vi har et meget stærkt behov for anbefalinger af hvordan vi bedst og billigst når frem til

var der gode anbefalinger om at hvis man skulle jagte de reduktioner

altså nemmere og billigere at gøre i landbruget end at gøre det

reducere i personbiltransporten

den slags analyser som vi har brug for

sit eget udkast til klimaudspil og varm luft udspil

tegn på at man ikke har læst den rapport grundigt nok

godt spørge ministeren om det giver bedre balance at samfundet taber faglig ekspertise på miljøområdet i en tidsalder

ved vi ingenting men men selvfølgelig gør folk sig tanker

naturligt at sagen så betyder at vi overvejer om vi er gode nok til at passe på personer der har vendt ryggen til bandemiljøet og af samme grund har jeg indkaldt partierne bag bandepakken som som spørgerens parti også

til et møde i næste uge og der får vi lejlighed til

drøfte disse spørgsmål nærmere jeg ved at det er en sag som som ud over så mange andre

til mødet jeg mener bare at det

for tidligt for mig at kunne konkludere noget med sikkerhed jeg anerkender fuldt ud relevansen i spørgsmålet

lige at konkludere

gå til

er blandt andet tilført flere ressourcer til kørekortområdet ligesom der arbejdes på at styrke samarbejdet med kommunerne og styrelsen for patientsikkerhed

rigspolitiet har oplyst at antallet af verserende sager på kørekortområdet er næsten halveret siden juli ligesom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på kørekortområdet er på vej nederst

den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er stadig for lang men det er rigspolitiets forventning at den gennemsnitlige

både rigspolitiet og justitsministeriet følger udviklingen i

og vi overvejer selvfølgelig hele tiden om der er behov for yderligere tiltag for at nedbringe

i danmark udfordringen er at hvis man vil uden for landets grænser er der meget få lande der vil acceptere den løsning som kørekort

tage på ferie hvis man ønsker at køre selv der er masser af danskere der kan lide

tage på campingferie og som jo altså ikke har den mulighed at

det er selvfølgelig utrolig træls for de mennesker der havde set frem til det

et nyt plastikkort det burde ikke være noget der

meget optaget af det her og jeg er meget optaget af hvordan vi kan få styr på det så folk ikke skal

anden følelse af at det skal tage halve år før

så jeg vil høre ministeren

det kom ministeren ikke ind på om hvad

der findes mange tal rundt omkring

rent faktuelt oplyse hvad den konkrete ventetid i gennemsnit er

også forholde sig til om der er behov for at man tager nye initiativer for at bringe

så vil

blev taget ekstraordinære midler i brug i løbet af to tusind og femten

der søgte asyl i i danmark

række asylcentre da da det var på sit højeste og da det var på sit allerhøjeste

var der faktisk otte og halvfems asylcentre placeret i mere end fyrre kommuner regeringen har

som vi jo så i andet halvår af to tusind og femten gennemført en lang række stramninger på udlændingeområdet

og stramningerne har sammen med en

fælles europæisk indsats bidraget til at

vi jo nu har styr på antallet af de asylansøgere der kommer til

danmark for aabenraa kommune

betyder det helt konkret at

fire flygtninge i to tusind og sytten det synes jeg jo er en

også en forskel som man kan mærke i alle kommuner

en udvikling som vi kan være meget tilfredse med

jeg anerkender fuldt ud at

og uforudsete udgifter forbundet med både indkvartering mandskab og forplejning i den periode som der henvises til netop på grund af situationens usædvanlige

kontaktede udlændinge og integrationsministeriet

kommunernes landsforening den otteogtyvende september to tusind og femten og i den

mellem statslige myndigheder og

kommunerne i forbindelse med

henvendelsen til kommunernes landsforening

oplyste beredskabsstyrelsen at det kommunale redningsberedskab

for eksempel evakuerede og andre

i henhold til beredskabsloven være dimensioneret til

kunne håndtere en opgave som den vi så

for så vidt angår udlændinge og integrationsministeriet

den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde udgifter til et kommunalt beredskab det ændrer selvfølgelig ikke ved at flygtningekrisen pålagde især grænsekommuner herunder

udgift og det anerkender vi

jo også derfor vi har gennemført de stramninger sammen for netop at undgå at man igen skal komme i en situation som den man var i

skyld at den danske udlændingepolitik i nogle perioder har sejlet og der ikke har været styr på situationen det mener jeg ikke man skal betale for og tage penge op

at man er endt i den situation delvis fordi man jo ligger hvor man ligger det mener jeg ikke kan være skatteborgerne i

kommunes skyld eller de folk der ellers skulle have nydt godt af kommunale velfærdsgoder jeg

dybt urimeligt så kan ministeren ikke se eller hvordan skal jeg stille det her spørgsmål

lave om på det her system altså sørge for at de kommuner der har lagt penge ud

anden måde kan kompenseres jeg siger ikke at det nødvendigvis skal være udlændingeministerens ressort jeg synes bare det er så urimeligt at en kommune der faktisk

arbejdede sammen med udlændingeministeriet i den her meget vanskelige situation man stod

i traktaten og er nærmere reguleret i opholdsdirektivet danmark kan som bekendt ikke ensidigt ændre eller ophæve hverken traktaten eller direktivet jeg mener

derfor også at det er en forkert præmis som

spørgeren opstiller udlændingelovens regler gælder som udgangspunkt for alle udlændinge fri bevægelighed er for unionsborgere der ønsker

fri bevægelighed

kalder primær fri bevægelighed

eu domstolen har fastslået at de samme regler

finder tilsvarende anvendelse i den situation som man kalder sekundær fri bevægelighed hvor en unionsborger efter at have udøvet den fri bevægelighed vender tilbage til sin

danskerens familiemedlemmer følge med til danmark denne adgang til familiesammenføring er

er et krav om at danskeren skal have benyttet den fri bevægelighed

som for eksempel arbejdstager og det betyder at

danskeren skal have haft et reelt og faktisk ophold

det er også et krav at danskeren og

familiemedlemmet har haft et reelt samliv i den medlemsstat hvor danskeren har udøvet retten til fri bevægelighed og

der i samme periode det er således en konsekvens af reglerne om fri bevægelighed at familiemedlemmer må følge med en unionsborger også den hjemvendte dansker det faktum kan man have forskellige holdninger til men

frederiksen og heini bøgelund andersen

frederiksen jeg synes jeg som dansk statsborger bør have de bedste rettigheder og ikke skal være dårligere stillet end andre jeg føler det er uretfærdigt at jeg er diskrimineret i forhold til en eu borger jeg føler det er krænkende at jeg skal have sværere vilkår til at leve med min udenlandske familie i danmark end en eu borger som kommer til danmark

kan jo godt forstå at man kan have den følelse at det er mærkeligt

bo i danmark med med sin familie men hvis hvis man flytter fra flensborg

flytter til flensborg eller malmø

tredje eu land og bor dér i en periode og så flytter hjem

kunne vi ikke sidestille danske statsborgere med eu borgere og give dem de samme rettigheder

hvis man alligevel kommer ind ved at lave det som jeg tror bt kaldte flensborgfinten og og som tidligere fodbolddommer kan jeg sige

man alligevel kan få lov at komme ind ved at lave det krumspring

flytte via et andet eu land

de krav som ministeren gennemgår for det er jo ikke bare en blankocheck med den fri bevægelighed der er også krav dér skulle

udligne lidt

og regeringen

meget slappe udlændingepolitik som man

blande æbler og pærer og så bare lige

kunne man så ikke lige det kan man ikke herre andreas steenberg så herre andreas steenberg bliver ligesom nødt til

at herre andreas steenberg er uenig i den udlændingelovgivning vi har i danmark og det tror jeg

at herre andreas steenberg er og også står ved at han er

at lave den her skæve sammenligning synes jeg faktisk

men dette er i aftalen blot nævnt som et eksempel på tiltag som lande kan overveje at gøre brug af der er altså ikke tale om et politisk tilsagn

noget som landene kan overveje at gøre

regeringens helt klare indstilling selvfølgelig at mediernes frihed skal sikres også på udlændingeområdet jeg tror rent faktisk på at en fri og åben debat er en af de allerbedste måder overhovedet at en ordentlig og oplyst

når det handler om dansk

holder sig inden for den lovgivning som vi har når det handler om ytringer så jeg kan kun gentage at det er min og regeringens indstilling at

mediernes presse og ytringsfrihed selvfølgelig skal sikres hvilket der jo også lægges op til i den her aftale og at aftaleteksten

i overensstemmelse med international ret og anerkender at en fri og åben debat bidrager til

en bedre debat og en bedre forståelse af alle aspekter når det kommer til

jeg ser et problem og den her passus står der altså som en del af det at man ikke skal understøtte medier som fremmer intolerance hvad er så intolerance altså

regeringen til at forholde sig mere substantielt

er juridisk forpligtende

jeg synes bare det er sørgeligt at vi er kommet ind i

migrationspagt der går stik imod den politik vi forsøger

også adresserer at medierne

der komme en ny regering med mette frederiksen som ville sige præcis det samme og underskrive det her

konfrontere de problemer der er med den her parallelverden af fn resolutioner og pagter og alt muligt andet som går stik imod den virkelighed der

for den grønne omstilling det bliver vi nødt til at tage alvorligt derfor indførte vi sammen med jer og resten af folketinget den kommunale indsigelsesret så vi kan være sikre på at der er en lokal opbakning til kystnære projekter som for eksempel det ved frederikshavn det betyder at en kommune kan gøre indsigelse imod opførelsen af havvindmøller der stilles op inden for otte

fra kysten og efter sommeren to tusind og nitten

frederikshavn kommune i den konkrete sag hvis de ikke gør brug af deres indsigelsesret forventer jeg at godkende forundersøgelsesansøgningen da ansøgningen lever op til alle andre krav så for at svare kort jeg støtter projektet hvis kommunen ikke

så dropper vi det fordi han er bange for at den folkelige modstand imod nogle få

proceduren er men det er

foreslået det er jo en gammel sag hvor man kører videre på en gammel tilladelse og så videre

det er sådan at det er ministeren der i den sidste ende skal sige ja eller nej til om det projekt

derfor jeg synes det er relevant at jeg spørger her og og forsøger at få et svar ud af ministeren

han allerede har besluttet sig for at bare der kommer en enkelt klage så bliver det ikke til noget

og en

med

på deres indsigelsesret jeg vurderede at det var hensigtsmæssigt at gøre kommunen opmærksom på den ansøgning der var indkommet da ministeriet ikke havde hørt andet fra kommunen end to linjer

da jeg igen intet hørte fra kommunen talte min særlige rådgiver med et lokalt byrådsmedlem for at forhøre sig om hvad der

i dialog med embedsmænd i kommunen med henblik på at aftale tidsfrister og gøre dem opmærksom på processen

den første tidsfrist var for stram for kommunen

det skal man gøre og man kan få forlænget fristen det er meget meget vigtigt at der kommer sådan nogle tilkendegivelser

folk vil jo ikke have de der møller og så behøver vi ikke at have dem og derfor kan vi ikke leve op til de krav vi selv stiller om at vi skal

omstilling jeg synes det er en

rådgiver hvis det er det man bruger en særlig rådgiver til

jeg jo synes at hvis man vil henvende sig til kommunen

også gerne høre og jeg spørger direkte

journalister bestemte redaktioner har

lokale presse eller andre

det er jo det jeg kan se at der er kommet ud af det

hvad der er ført af samtaler og så videre så derfor synes jeg det er væsentligt i det billede her

fortæller hvor grøn man er og på den anden side fortæller

med de her kystnære vindmøller har i hørt

er i opmærksomme på at der er mulighed for at gøre indsigelse i forhold til det her projekt det er helt afgørende for regeringen og for mig at der er folkelig opbakning til de her projekter jeg oplever en række steder i landet

ved lillebælt og ved den jyske vestkyst hvordan nogle af de her projekter giver enorm folkelig modstand og hvordan det faktisk har alvorlige konsekvenser i forhold til befolkningens opbakning

logik det er derfor ikke meningsfuldt at anklage regeringen for manglende ambitioner på den baggrund det er alene et useriøst politisk benspænd men det bliver endnu værre regeringen har offentliggjort et klima og luftudspil der gør noget ved de sektorer som oppositionen aldrig har gjort noget ved for alvor nemlig transport

kan være at den manglende handling har betydet manglende viden på de to områder fra

at fordi det giver store reduktioner at putte biomasse i kulkraftværkerne frem til to tusind og tyve så kan man lave noget tilsvarende i transportsektoren og i landbruget der giver hurtige og meget store reduktioner det er ikke tilfældet spillebanen for den næste fase af klimaomstillingen er en helt anden de grønne teknologier inden for transport og landbrug er nemlig endnu ikke modne eller også er de ret dyre men regeringen tager udfordringen

regeringens målsætning om stop for salg af benzin og dieselbiler fra to tusind og tredive betyder at personbilernes udledninger på sigt forsvinder helt på samme vis fører forskningsindsatsen inden for landbruget på sigt til reduktioner her jeg ved godt at der snart er valg men klimaet venter altså ikke mens oppositionen laver det her lille mediestunt kom nu ind

så er det jo vi kommer ind et sted hvor det ikke længere handler om politik men hvor det handler om at beklikke den troværdighed som et uafhængigt organ nemlig klimarådet har og jeg så også at ministeren var citeret på ritzau og andre steder i fredags for at sige om den seneste anbefaling fra de uafhængige eksperter fra klimarådet at deres konklusioner var forvrøvlede altså med al respekt synes

det er ministeren der prøver at politisere og ikke over for oppositionen

prøver at angribe de uafhængige eksperter i klimarådet som gør et seriøst stykke arbejde for både at kigge magthaverne efter i kortene men jo også for at anvise en vej til hvordan vi faktisk kan komme i mål

som han gjorde på landsdækkende tv de beregninger der ligger fra klimarådet som jo

bemærket er baseret på regeringens egne tal så det er det første

det andet er hvordan ministeren vil forsvare at man går ud og angriber uafhængige eksperter ved at kalde deres konklusioner for forvrøvlede klæder det den politiske debat og hjælper

være

stykke tid siden vurderede vi det her og vi vurderede at vi ønsker at der skal nye øjne til klimarådets formand har siddet på opgaven i fire år ansættelsesperioden udløber den første december og når den gør det er

at vurdere om der skal nye kræfter til på posten

peter mølgaard som har stor indsigt i klimaforhold

cbs prorektor på universitetet i maastricht

her iblandingskravet forventes primært opfyldt ved at øge iblandingen af biobrændstoffer i benzin det medfører et forhøjet forbrug af førstegenerationsbioætanol

faktisk har nogle fornuftige klimaeffekter sammenlignet med benzin også set i et vugge til grav perspektiv hvilket klimarådet også påpeger forbruget af førstegenerationsbiodiesel der ofte beskyldes for at have en tvivlsom klimaeffekt i et globalt perspektiv forventes derimod ikke at stige oliebranchen vil i øvrigt kunne bekræfte at iblandingskravet ikke forventes at medføre øget anvendelse af biodiesel de biobrændstoffer der anvendes i danmark skal i øvrigt opfylde eus

førstegenerationsbioætanol som jo

så

at omstille som landbrug og transport

andet lige lettere at skabe reduktioner ved at skifte kullene ud med biomasse på et stort kraftværk men regeringen har taget handsken op i forhold til de sektorer på en måde som ingen tidligere regering

fra to tusind og tredive vil betyde at

forsvinder helt men det tager tid at skifte en hel bilpark ud det må vi kunne blive enige om på samme vis fører regeringens igangsatte klimaforskningsindsats inden for landbruget på sigt til reduktioner på landbrugsområdet har vi i dag ikke en løsning der kan det samme som vindmøllen kan

vi er langtfra i mål med klimaindsatsen endnu regeringens indsats stopper ikke med energiaftalen og klima og luftudspillet vi har lagt faste stoptjek ind for klimaindsatsen frem mod to tusind og tredive og vi sætter yderligere midler af til klimaindsatsen fremover jeg håber at folketingets øvrige partier erkender den svære udfordring vi står over for og vil være med til

med opgaven og tolv år før vi skal være nået i mål

brug for flere initiativer og derfor ligger der også i regeringens klimaudspil at vi både i to tusind og to og tyve

hvor stor udfordringen er er brug for yderligere initiativer

vi ikke holde os tilbage med at komme

langt mere ambitiøse end det vi har set

folketingets partier skulle forholde sig til om vi sådan set støttede at de maksimale værdier

jeg synes det er dybt bekymrende når man ligesom ser på at det er en lang række basisfødevarer

nu er udsigt til når det bliver vedtaget nede i eu at man hæver maksimalgrænserne så vil vi opleve at fødevarekontrollen skal kontrollere efter pesticider og så er det et højere tal man måler efter end det har været hidtil når regeringen i eu støtter den udvikling

at der er nogle højere grænseværdier og det synes jeg absolut ikke er hensigtsmæssigt især ikke når vi ser

fødevarer er kartofler og jordbær rødbeder en masse frisk frugt rodfrugter tørrede bælgfrugter druer forskellige nødder citrusfrugter forskellige kornsorter ris og en række frø

ærgerligt hvis hvis ministeren har forberedt sig ud fra at jeg henviste til fødevarekontrollen og den rapport og hvad den arbejder ud fra

set ud fra de to komitésager som vi blev forelagt

og hvor der er en såkaldt demokratisk proces som er

gøre indsigelse det gjorde enhedslisten og det blev bakket op af et par andre partier men

for lidt tid til debat og det er derfor jeg rejser den her er ministeren bekendt med at grænseværdierne

det kan være hensigtsmæssigt at anvende denne eller hin pesticid på en bestemt afgrøde for eksempel fordi det kan fjerne en

går man ind og siger hvor fastsætter vi så

det er klart at det der først og fremmest betyder noget her

det pågældende aktivstof af sundhedsrisici

det må man aldrig nogen sinde sætte over styr men man går også ind og ser på hvis man anvender det her aktivstof

hvad kan vi så forlange hvis man ikke bruger for meget og ikke bruger for lidt det er de to parametre man så fastsætter den her grænse ud fra men det er klart at hvis udgangspunktet var at der ikke må være noget

så bliver grænseværdien jo selvfølgelig sat op

investorer boliger uden bopælspligt for rent faktisk at kunne få bygget noget nu skal man jo dømme beslutninger

men så meget desto mere bifalder vi det her lovforslag som giver mulighed for at lave en langt strengere kontrol af boliger uden bopælspligt og sørge for at den lovgivning der rent faktisk er bliver overholdt

elementer det er for det første at man får

kontrolbesøg ikke inde i folks hjem men

mulighed for at inddrage oplysninger fra forsyningsselskaber altså hvor meget el vand

folk bruger det siger jo ret meget om om man kan forvente at der rent faktisk bor nogen på de adresser som som man registrerer

skærpede sanktioner når man overtræder

mener vi at man her er nået et godt stykke ad vejen i forhold til at sikre at der er så få

særlig i det centrale hovedstadsområde som

beboet af nogen selv om de måske burde være det der er stadig samlet set omkring

syv hundrede boliger i københavns kommune som er uden bopælspligt og selv om mange af dem tjener et anerkendelsesværdigt formål eksempelvis boligerne til de folketingsmedlemmer

er nogen god begrundelse det er

ønske at der er så få boliger som overhovedet muligt der ikke er omfattet

eller hvor der bliver snydt med bopælspligten

vi ønsker os at de boliger der er i vores hovedstad bliver brugt til at folk kan

så der er så mange som muligt der har mulighed for at bo i hovedstadsområdet

samtidig sørge for at det samlede prisniveau falder i takt med at udbuddet stiger

dansk folkeparti enhedslisten sf og alternativet

vi havde en proces og det endte med at at det ikke blev vedtaget fordi boligministeren sagde at han gerne ville forsøge at gøre noget jeg betragter det lovforslag der er her i dag fra ministerens

gøre noget men det løser jo ikke det problem med det nyopførte i de kommuner der ønsker en bopælspligt

vil godt høre ordføreren om ordføreren vil være med til at kigge på om dette kunne være et ændringsforslag så vi skærper

vi mener ikke at man skal kunne erhverve sig et hus eller en lejlighed med det ene mål for øje at leje det ud

i andre europæiske storbyer være at man forvandler beboelsesejendomme til udlejningsejendomme derfor vil vi sikre at helårsboliger kun benyttes til korttidsudlejning håndhævelsen af disse regler

ligger hos de enkelte kommuner og vi ønsker derfor at styrke deres kontrol og sanktionsmuligheder helt konkret vil det sige at kommunerne skal have adgang til at samkøre cpr

derudover skal kommunerne have mulighed for at opsøge udvalgte husstande og indhente informationer vedrørende forbrug hos forsyningsselskaberne hvis der foreligger en konkret mistanke om at reglerne om bopælspligt bopælspligt ikke overholdes

være godt klædt på til at kunne sikre at lovgivningen om korttidsudlejning bliver overholdt det mener vi i venstre er sund fornuft hvorfor

præciseret sådan at den tvivl

der er cirka tre hundrede

den enkelte kommune via lokalplanen skal sikre

ejendommene også inden man har den første registrerede lejer de værktøjer som vi får med den her lovgivning er jo så at hvis kommunen kan observere at der

kan kommunen ved at indskrive tingene i lokalplanen

gå ind og lave en kontrol af boligen

en lang række gode værktøjer hvorfor vi stemmer for

vi kunne sikre at der blev præciseret noget som gav muligheden for at håndhæve en bopælspligt hvis der i en kommune opføres nye boliger i en lokalplan som siger at der skal være bopælspligt

præciseret

når man ser de her ting omkring at indhente data fra forsyningsselskaber får jeg umiddelbart den tanke at

ret sikker på at liberal alliance ville have gået hårdt imod

at det var en rød regering der var kommet med det lovforslag

man her åbner op for og det kommer så fra en

er det på nuværende tidspunkt meget svært for et netselskab at stille data til rådighed for forbrugeren

at forbrugeren gerne ville se på hvordan er mit forbrug egentlig

har forsyningsselskaber svært ved at få lov til

give en kommune bemyndigelse til at gå ind

fra en liberal minister det synes jeg er lidt tankevækkende

man også spørge sig selv om om man vil komme frem til

der kan jo godt være en bolig hvor der officielt ikke bor nogen og hvor der så alligevel er et vist forbrug fordi vedkommende låner den ud til nogen eller lejer den ud til nogen

det så for et forbrug man kan registrere der det kunne også være en der har en lejlighed og har et arbejde i et andet land og som dermed har et ret unormalt

få kigget lidt nøjere på de dele af lovforslaget

hvis de liberale ikke vil beskytte det enkelte menneskes frihed

meget det her løser

ikke kan dokumenteres ved folkeregistertilmelding herunder også i nybyggeri hvor der endnu ikke er bopælsregistreret på adressen stadig ikke vil kunne kontrolleres bedre årsagen er at disse boliger uden bopælspligt kan forblive uden for boligreguleringslovens kontrolmulighed

præciseret om det udsagn er korrekt

jeg det springende punkt at påbud mod planstridig anvendelse kun kan ske hvis den forkerte anvendelse kan bevises kommunen får med lovforslaget ikke redskaber til at etablere disse beviser forbrugsoplysninger og kontrolbesøg kan ikke i sig selv bevise hvordan en bolig anvendes anvendes og som det tredje den foreslåede lovgivning giver ikke kommunerne tilstrækkelig frist i forhold til anvisning af en lejer denne sanktionsmulighed er derfor i praksis svær at realisere

en kommune kan anvise en borger til den tomme bolig

det liberale dyneløfteri for at finde ud af hvornår der laves kaffe på en bestemt adresse men vi synes der er virkelig god

at vi kan få en god udvalgsbehandling og få klarlagt

gå et skridt videre til at sikre at bopælspligten overholdes i nyopførte boliger i de kommuner som måtte ønske

den enkeltes ret og retssikkerhed ikke skal krænkes ved at give kommunerne en udvidet adgang til kontrolbesøg og

registre derfor hæfter vi os

før en kommune kan samkøre registre eller aflægge kontrolbesøg dermed får får kommunen

fællesarealer såsom en opgang hvis beboerne ikke ønsker det så vi synes i liberal alliance at der er fundet en god balance det er der selvfølgelig fordi vi har en liberal minister der gør det med det her lovforslag derfor er der

hvor borgernes retssikkerhed på den anden side ikke lider unødig overlast

liberal alliance med fin stemmeføring kan støtte forslaget her

i lovforslaget er blevet revideret ud fra de fremsendte høringssvar og det synes vi også er ganske fornuftigt

grundigt nok på lovforslaget eller fordi vi ikke

om der foreligger en konkret mistanke om at bopælspligten ikke

godt tænke mig at få uddybet men det får vi vel i udvalgsbehandlingen så er der

i en lejlighed og endda også

trække på oplysninger fra forsyningsselskaber som sagt er det alt sammen for at give kommunerne mulighed for at undersøge om bopælspligten overholdes radikale venstre støtter forslaget vi forudser at det ikke bliver sidste gang at vi skal regulere over for konsekvenserne af ny teknologi og nye måder at indrette samfundet på jeg synes det er vigtigt hele tiden i vores regulering følger med og ikke for eksempel pludselig mister

for at opkræve boligskatter eller andet

indstillet på at give det en chance vi er også indstillet på at drøfte de spørgsmål i udvalgsbehandlingen

også udnyttes bedst muligt

vigtigt at stille krav når vi har bopælspligt det er et problem hvis kommunerne ikke føler sig godt nok rustet til at foretage den kontrol

har mulighed for at sikre sig at de bliver benyttet til det de er beregnet til spørgsmålet er bare hvad de værktøjer skal være

for den overvågning der ligger i kontrollen vi mener at det kan være problematisk at lovforslaget lægger op til at der gives hjemmel til at samkøre cpr registeret med bbr registeret og

med husstandene er forenelig med databeskyttelsesloven

andre formål end det oprindelige derfor vil vi også gerne have stillet nogle spørgsmål til lige præcis det i det udvalgsarbejde

der skal foregå efterfølgende så vi kan få afklaret

meget interesserede i at vi faktisk skal løse den her opgave fordi det er

hvis det er sådan at boliger bliver brugt til noget andet end de er beregnet til

vi skal give plads til at man kan bruge dem til

men derfor vil vi gerne have lov til at vente med at tage endelig stilling til forslaget til vi har fået afklaret vores bekymringer men som sagt er vi

til mindst halvfjerds dage så det er altså en klar liberalisering som sker i i den aftale om

ville partierne gerne sikre sig at der så også var en kontrol med at de halvfjerds dage blev overholdt og det er så det som det her lovforslag råder bod på

efter de gældende regler må helårsboliger som udgangspunkt ikke stå tomme eller bruges til midlertidig benyttelse ejeren har pligt til at sørge for at boligen benyttes til helårsbeboelse det har vist sig at det er svært for kommunerne at kontrollere om bopælspligten overholdes og at der er brug for flere redskaber i værktøjskassen hensigten med forslaget er derfor at give kommunerne nogle bedre kontrolredskaber så de har mulighed for at opspore de boliger som bliver brugt i strid med reglerne kommunerne får en række redskaber som tilsammen giver mulighed for en effektiv kontrol med reglerne om bopælspligt forslaget indeholder

det drejer sig om cpr registeret bbr registeret

hvor der er en konkret mistanke om at bopælspligten ikke overholdes for det tredje vil kommunerne fremover kunne indhente forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne hvis der er en konkret mistanke om at reglerne overtrædes endelig indeholder forslaget en tilkendegivelse af at skærpe bødestraffen for at overtræde reglerne om bopælspligten samlet set forventer jeg at forslaget vil medvirke til at sikre den bedste udnyttelse af boligmassen da kommunerne fremover lettere vil kunne opspore ejere af boliger som ikke overholder bopælspligtsreglerne det er min opfattelse at lovforslaget er udtryk for en fornuftig afvejning af muligheder og rettigheder hvor kommunerne netop får en række effektive redskaber til at kontrollere om bopælspligten overholdes uden samtidig at belaste lejere